og hvordan vi kan få mere og bedre musik for pengene

som i dag er chefdirigent ved flere udenlandske symfoniorkestre og samtidig har en lang praktisk erfaring med den klassiske musik i danmark han kender samtlige orkestre giordano bellincampi og den øvrige taskforce som består af gode folk fra kulturministeriet og slots og kulturstyrelsen er for tiden i dialog med orkestrene om nye strategier og ideer til hvordan orkestrene kan tilpasse sig taskforcen skal blandt andet se på om der kan sikres bedre ressourceudnyttelse og kvalitet samt mere mangfoldighed i repertoiret gennem samarbejdsforpligtelser den skal også se på om det kan være fordelagtigt at differentiere og specialisere orkestrene det er der eksempler på i andre lande som taskforcen også skal undersøge et tredje vigtigt punkt er om orkestrenes overenskomster og aftaler

og smidighed jeg forventer at taskforcens rapport vil foreligge i det tidlige forår to tusind og sytten

ville jeg have nedsat uanset

der havde været disse omtalte rammebesparelser

under alle omstændigheder er det en god idé at se på orkesterstrukturen

om der gennem samarbejde og ændrede aftaler kan fås mere og bedre musik for

også påtager sig hvordan forestiller ministeren sig at dette kan finde sted hvis tiden skal bruges på landevejen mellem orkesterbyerne jeg kan jo høre

har i baghovedet nemlig at man må kunne slå noget sammen min bekymring går på slår man så ikke også noget i stykker nemlig det stykke arbejde som er lokalt der hvor man er og har man taget tilstrækkelig med at når man alene ser på de fem landsdelsorkestrene eller er der andre dele af landet hvor mængden af symfoniorkestre er tættere og hvor man måske i lige så høj grad kunne kigge lidt på om der var

kan måle på i forhold til orkestrenes virke

give oplevelser til store grupper som ellers ikke ville få oplevelser med

høj grad kender til kvalitet men kvalitet måles vel også på hvilke oplevelser

har ministeren sikkerhed for at man også kan løfte den anden del af den kulturelle dimension nemlig

oplevelser med symfonisk musik og så stadig væk være en aktiv del af det lokale

vil sige at besparelsen

at hovedparten af de store nationale kulturinstitutioner er placeret i københavn

djursland og en del af kulturstyrelsen flyttes til nykøbing falster

ændret fordelingen af midler til regionale kulturaftaler så der kom flere penge uden for københavn og jeg har lavet en langtidsplan for fordelingen af penge til de små storbyteatre til fordel for den del af landet der ligger uden for københavn og bare det sidste vil i år to tusind og fire og tyve have løftet aalborgs bevilling

ikke at der ikke flyttes noget ud nu har vi lige fået et finanslovsforlig med ekstra penge til den gamle by i aarhus gammel estrup koldkrigsbunkeren regan vest i nordjylland

grathe kapel og tilhørende kirkegård alt i alt fem og firs

uden for københavn

de udmærkede ting der bliver gjort med at placere ting ting rundtomkring er jo at gå ind og lave nogle rammebesparelser som er med til at fjerne nogle af de jobs som er med til at give oplevelser som er med til at give diversitet i de muligheder der er for at blive ansat rundtomkring

nogle af de der vidensarbejdspladser specielt hvor de krydser feltet med andre

er der gode muligheder for at skabe et nyt og spændende

som i øjeblikket er i færd med at færdiggøre deres nye teater

aalborg som er i færd med at overveje hvordan

muligheden for at bruge det med henblik på at styrke

man nu engang hører til i og hvor man har interesse i at få livet til at gro og få jobs og indtjening til at følges ad

at ministeren beskærer de i forvejen eksisterende

kombination jeg

var så at lukke bederummet så det er et gammelt stridsemne skal vi have sådanne rum

jeg har jo hele tiden sagt også som integrationsminister at

det er klogt at staten fastlægger en politik for hvordan man håndterer alle disse spørgsmål om forskellig hensyntagen til den ene og den anden religion jeg tror det er klogt at lade sygehusledelsen eller de demokratisk valgte regioner regionsforsamlingerne

hvis politikere overhovedet skal blande sig i det det er nok mit råd men som sagt forstår jeg udmærket spørgerens bevæggrund

havde han jo et sted at komme af med det måske har han partifæller i det pågældende regionsråd som kan rejse sagen og måske har de gjort

men med hensyn til hospitalerne forholder det sig altså anderledes der har vi jo indtil for ganske ganske nylig haft almindelige kristne kapeller

folk også kunne blive begravet fra

højt og flot på det forhold at danmark

set at regeringen trods alt har en forpligtelse idet man også har

eftertanke i forhold til om det er rimeligt at man laver religionsneutrale bederum rundtomkring i regionerne hvor man jo

kirker på nogle af vores store hospitaler og så har jeg ikke noget mod at vi til gengæld

bederum hvis der er en efterspørgsel efter det det er vel det vi næsten skylder til gengæld for at det store flertal

at have religionen med i det offentlige rum i skolerne

storsindede og siger at hvis der er efterspørgsel efter det

vil vi også godt tillade bederum

er i sin gode orden det jeg ikke finder er i sin gode orden er at man fra regionernes side går ind og laver

religionensneutrale refleksionsrum som det hedder

engang vedkender sig hvad der er forudsætningen for at de overhovedet er der nemlig at danmark er en gammel kristen nation

ligger jeg synes det er en politisk korrekthed der går ud over alle grænser og hvor man egentlig fornægter sit eget

forholdsmæssigt mere det er sket på baggrund af et indspil fra studenterrådgivningen selv jeg synes det

samtidig betyder det at studenterrådgivningens viden kan viderebringes systematisk til uddannelsesinstitutionerne studenterrådgivningen har oplyst at deres aktiviteter inden for informations og samarbejdsfunktioner blandt andet dækker over to hovedopgaver rettet mod dels uddannelsesinstitutionerne dels mod de studerende for det første er der tale om aktiviteter rettet mod uddannelsesinstitutionerne hvor studenterrådgivningen opsamler viden og erfaringer fra deres aktiviteter og stiller den viden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne det skal understøtte

at flest mulige studerende kommer godt igennem deres studier for det andet er der tale om aktiviteter rettet mod de studerende idet studenterrådgivningen bruger kræfter på informationsopgaver via hjemmeside pjecer apps for at bringe deres viden ud til så mange studerende som muligt det sker i et forsøg på at yde kvalificeret hjælp til selvhjælp og forebygge nogle af

dem som herre jacob mark brugte men det mener jeg nu ikke skal skille os ad for det er selvfølgelig korrekt som

blevet omfattet af de effektiviseringer som

gå i detaljer om de enkelte budgetoverslag på de enkelte posteringer men jeg vil

set foreslå at vi ordner det

et skriftligt spørgsmål og så kan jeg redegøre for det

mere effektivt det tror jeg også at man ville kunne på professionshøjskolerne

jeg henviste til eksempler på hvordan andre institutioner forventer at kunne hente gevinster jeg anviser imidlertid ikke hvordan institutionerne konkret skal effektivisere det er ledelsen på hver enkelt institution der har ansvaret for at udmønte effektiviseringerne jeg anerkender bestemt at det ikke er nogen let opgave vi har dog efter min opfattelse meget dygtige og kompetente ledelser på institutionerne og jeg har derfor også tillid til at professionshøjskolerne kan udmønte effektiviseringerne og også fremover vil udbyde uddannelser af høj kvalitet

det er professionshøjskoler der uddanner lærere pædagoger sygeplejersker socialrådgivere

praksisnære professionsrettede uddannelser som virkelig betyder noget for kvaliteten af en hel række kerneopgaver både i den offentlige sektor men også i det private erhvervsliv

det som de jo selv siger på professionshøjskolerne for de

lyttet med til den debat vi havde her sidst er at det

og jeg vil gerne citere harald mikkelsen som både er rektor for professionshøjskolen via i det

at det simpelt hen ikke har hold i virkeligheden når uddannelses og forskningsministeren mener at

på både drift af bygninger og administration i den størrelsesorden derfor vil jeg give ministeren en mulighed for at sige

de skal gøre hvis ikke det skal ende med at de fyrer

at institutionerne gennemfører dem på en måde så man skåner det der er

kerneaktiviteten på de forskellige uddannelser nemlig at udbyde uddannelser af høj kvalitet det har jeg tillid til at institutionerne gør men at påstå at jeg

er simpelt hen ganske enkelt ukorrekt

fru mette reissmann er noget som jeg virkelig er optaget af

præcis derfor at jeg ønsker at lave en bevillingsreform det er også derfor at jeg ønsker

styringseftersyn gennemført så vi får set på hvordan

de udviklingskontrakter som i dag er et vigtigt redskab for institutionerne og ministeriet men som jeg rigtig gerne ser i

og brugbart instrument hvorved vi kan sikre at vi har fokus på kvalitet og relevans i vores

socialdemokratiets svar på regeringens fremlagte helhedsplan og i den her kan jeg bare konstatere at der har fru mette frederiksens og fru christine antorinis parti ikke prioriteret det vi diskuterer her nemlig en eventuel fjernelse af omprioriteringsbidraget

tilstå at den kritik som jeg hører fra de to ordførere her i dag

meget hult i mine ører for socialdemokratiet lægger jo ikke op til at ændre det som man synes er så forfærdeligt

så

har vi faktisk anvist en vej til hvordan vi kan tilføre flere midler til uddannelsessektoren og hvordan vi med det kan styrke kvaliteten i vores uddannelsessektor

mette reissmann alene er optaget af er at kritisere regeringen

sin position som et af de førende lande på områderne jeg kan oplyse spørgerne om at med aftalen om fordeling af forskningsreserven i to tusind og sytten og med aftalen om afskaffelse

stiger bevillingerne til de to programmer i forhold til to tusind og seksten bevillingen til

sytten det højeste niveau i programmets levetid bevillingen til

vil i to tusind og sytten være over tre hundrede million

hundrede og tredive million kroner højere end i to tusind og seksten regeringen har et mål om at efterleve intentionerne fra mission innovation som betyder at forskning i ren energi skal udgøre fem hundrede og firs million kroner i to tusind og tyve det mål er vi godt på vej mod at opfylde med finansloven for to tusind

energiteknologi har bemærket

med at forske udvikle samarbejde med virksomheder eksportere og skabe job i hele danmark er lige præcis den gren som regeringen er i gang med at save over

spørge ministeren om det gør indtryk når både dansk energi dansk industri de store

førende eksporterende virksomheder siger

kommer til at ramme vores eksportmuligheder det her gør at det bliver vanskeligere for os at skabe jobs inden for et område som ellers lige præcis har skabt vækst i hele danmark

i socialdemokratiet er stærkt optagede

så jeg går ud fra at det som fru christine antorini

er finansloven for to tusind og seksten men det er korrekt hvad fru christine antorini nævner om selve forskningsreserven

anerkende de tal som ministerens kollega energi forsynings og klimaministeren har svar til mig i et skriftligt § tyve spørgsmål så det er jo regeringens egne tal

jeg så også bede forskningsministeren om

kommer fra det program

at vi ønskede at tilføre nogle kernevelfærdsområder ekstra

hverken herre jens joel eller fru christine antorini stå og skælde regeringen ud når der bliver afsat to

eller for den sags skyld en milliard til ældreområdet

politik er jo prioritering men hvis man kigger på hvad der

fra to tusind og seksten til to tusind og sytten altså ser fremad

der optager herre jens joel hvad der er sket tidligere

der sker fremadrettet og der er

der dels sker finansiering via forskningsreserven og via finansloven

i energiministeriet er jeg ikke i stand til at redegøre for det

tak så er spørgsmålet

antallet af pladser på medicinstudiet i aalborg øget med halvtreds studerende så der nu kan optages hundrede nye studerende om året det skaber uden tvivl et bedre grundlag for at kunne rekruttere læger i nordjylland

det er med til at skabe et danmark i bedre balance når det kommer til at overveje at ændre optaget på medicinstudiet eksempel i aalborg skal det blandt andet afstemmes med den forventede udvikling i antallet af læger i de kommende år jeg har fået oplyst at sundhedsstyrelsen forventer en relativt markant stigning i antallet af læger i årene fremover det skyldes

at tilgangen til medicinstudiet er tredoblet siden nitten

halvfems i forhold til den lægemangel der opleves nogle steder i landet

kan jeg henvise til at regeringen har nedsat et lægedækningsudvalg udvalget har blandt andet til opgave at komme med anbefalinger der kan sikre en bedre fordeling af lægeressourcerne jeg er oplyst om at udvalget forventes at afrapportere til sundheds og ældreministeren i starten af det nye år når udvalget har afrapporteret

vil regeringen naturligvis forholde sig til udvalgets

øge antallet af studiepladser

det jo været en lang og

sej kamp i det hele taget at få åbnet et medicinstudie i aalborg da jeg startede som medlem af folketinget tilbage i to tusind og fem

på tegnebrættet det var noget af det vi sloges for det var noget

gøre at fagligheden blev for tynd og det ene med det andet

åbne medicinstudiet i aalborg og det glæder mig at ministeren også har oplevelsen af at det er en kæmpe succes

sommer da de første læger blev færdige i aalborg det er en kæmpestor ting og det er noget der

være med at tænke over at hvis man måske lidt før havde udvist den rettidige omhu og havde oprettet den her uddannelse og også havde skaffet de flere pladser som jo den tidligere socialdemokratiske regering skaffede

og femten så havde man måske været nogle

er derfor jeg gerne vil høre om ministeren ikke er bange for at

at vi om ti år eller om femten år kommer til at stå i endnu større problemer

er virkeligheden vel den at vi kommer til at gå mere til lægen fremover og får mere brug for lægebistand end vi har haft

takt med øget viden og andet har mere fokus på vores sundhed på folkesundheden så er det ikke om at komme i gang med de her

uddannelsespladser også når vi ser hvor fantastisk flot det foregår på

af at det stadig er sådan at projektet ikke ville kunne finansieres fuldt ud

det er som sagt et overvejende helt lokalt projekt

er ikke afsat statslige midler til at undersøge projektet nærmere jeg kan da forstå

man skal tage med her at de lokale parter selv har gjort sig en række overvejelser omkring muligheden for brugerfinansiering og det fik jeg også præsenteret da jeg selv besøgte området i sommer det synes jeg

lyder spændende at de er i gang med det og derfor har jeg også inviteret randers kommune og

meget op i det her til et møde den femte december hvor vi skal drøfte muligheden for opp i

derfor ser jeg frem til at høre nærmere om projektet og de muligheder som randers kommune ser i det og til at høre om hvordan pensionskasserne tænker at kunne spille en rolle så må vi se om det er realistisk at gå videre med randers fjord projektet i et

uanset hvordan man organiserer det skal man selvfølgelig have både penge og udgifter og så videre til at passe sammen man lad os nu være positive

i øvrigt en af de stærkest befærdede kommunale veje danmark vi forventer store tidsbesparelser og en høj forrentning på det her projekt og som

ministeren selv siger randers kommune vil gerne vi vil alle sammen gerne

vi har selvfølgelig forhåbninger om at det på samme måde som

også skulle kunne lade sig gøre

vi skal løse jeg ved godt at ministeren gav en del af svaret men

vinteren ofte kommer bag på mange trafikanter derfor oplever vi desværre at der kan opstå forsinkelser og kødannelser og beklageligvis også ulykker når frost og sne sætter ind vejdirektoratets vinterberedskab dækker perioden fra den første oktober til den tredivete april

ved tegn på risiko for frost eller sne kaldes entreprenører

kerneopgaven for vejdirektoratets vintertjeneste er at sikre fremkommeligheden også under svære vejrforhold vejdirektoratet tilbyder også trafikinformation til trafikanterne via trafikradio og online via blandt andet en app og så kan trafikanterne selv holde øje med vejrsituationen

oplyser at den omtalte situation er et eksempel på at de danske vejrforhold med mange skift og kombinationer af nedbør og frysepunktspassager er udfordrende for vintertjenesten på vejene

hvad der skete og hvornår vejdirektoratet har imidlertid oplyst at der på den omtalte strækning blev saltet cirka tre timer

inden man ryddede sne og saltet cirka en halv time inden meldingen om

lastbil og andre køretøjer jeg vil bede vejdirektoratet om fremadrettet

så det er til at komme frem på statsvejnettet men jeg vil også

kunne undgås at der fra tid til anden opstår vejrsituationer der giver gener for

spørgerens holdning til at vi skal gøre det så godt som overhovedet

seks timer til per bil ekstra omkostninger forsinkede leverancer

af den erhvervsvenlighed vi viser over for vores virksomheder at fremkommeligheden på det vejnet vi har lavet også eksisterer det er jo

vil ministeren garantere

vi er enige om hvad det er vi har med at gøre så selv om dsb altså ikke har ansvaret alene kan vi godt blive enige om at det ikke er tilfredsstillende at dsb ikke lever op til målene i dsb kontrakten

jeg flere gange givet udtryk for over for dsbs ledelse

dsb har lagt en for stram køreplan for og seksten det har dsb erkendt og det er også det jeg hører fra pendlerne produktet har simpelt hen været oversolgt i forhold til hvad dsb

manglende buffer i køreplanen har blandt andet medført og det er den anden årsag at det ikke har været muligt at indhente de forsinkelser der stammer fra id kontrollen på sverige eller grænsekontrollen på padborg station ved den tysk danske grænse derfor justerede dsb sin køreplan i starten af august i år og justerede desuden yderligere i forbindelse med køreplansskiftet den ellevte december i år ønsket er at det vil gøre det nemmere at indhente små forsinkelser og det tror jeg sådan set også vil hjælpe den tredje årsag til den

det går galt så tak til ministeren for at tage det

jeg taler om de her tre minutter man er forsinket

småtterier for jeg tror egentlig at de fleste der bruger toget jævnligt

er vi sådan set glade så er det til at leve med men her er der altså tale om mere end tre minutter og sagen er at folk jo rask væk oplever at der er tale om både tyve tredive fyrre minutter og endnu længere

engang varme på det bliver koldt her i vinterkulden og man

det er sådan set det der er situationen ude på de danske jernbaner

er at der altså er massive forsinkelser derude

spørge lidt ind til ministerens ansvar på det her område for det er rigtigt at vi

og tørre ansvaret af på dsb eller på banedanmark

vil ministeren nævne at den tidligere socialdemokratiske regering lavede en kontrakt med dsb og der er ingen tvivl om

der er noget der kan diskuteres men den siddende regering som ministeren

tre hundrede million kroner ud af deres overskud tre

banedanmark tror ministeren at de her mennesker der sidder i vinterkulden og bliver forsinket

foregået på og hvis ministeren er med på den undskyldning vil ministeren så løfte sløret for hvad regeringens politik vil fra nu af og fremadrettet for at sikre at de her problemer der er bliver løst hurtigst muligt at pendlerne kommer til at lide mindst muligt under dem og at vi på lang sigt

med pendlerne

vil ministeren give en undskyldning og vil ministeren komme med en konkret plan for hvad man gør

og ønsket om at give mulighed for etablering af midlertidige studieboliger i ti år er også et tema i flere af de høringssvar vi har modtaget

sige at vi har modtaget rigtig mange høringssvar langt over hundrede jeg har forståelse for at der er behov for hurtigt og enkelt at skabe boliger til de mange studerende i de større byer det har vi også ønsket at give mulighed for med aftalen om planloven dispensationsmulighedens varighed på tre år med mulighed for forlængelse er fastsat

skal leve med byggeri over en længere periode som ikke

i dag har mulighed for at tillade midlertidig anvendelse af et areal til for eksempel studieboliger i ti år ved at give en tidsbegrænset byggetilladelse til formålet det forudsætter at

lokalplanen det vil sige tilfælde hvor anvendelsen ikke kan rummes i lokalplanen kræver denne løsning at der laves

stedet udarbejdes en ny lokalplan der giver grundejerne større retssikkerhed

over det udkast der har været

i den forbindelse kommer jeg til at drøfte dette spørgsmål

aftalen som jo også for mange parters vedkommende er dem der

og så får vi en drøftelse der det er jo også heldigvis sådan

planloven og jeg ser selvfølgelig med positive øjne på det brev der er sendt til mig men jeg synes det giver mest mening at diskutere det i forligskredsen inden jeg offentliggør hvad regeringen har tænkt sig at gøre

timer og dage

ikke det giver mening at sagsbehandle denne sag i folketingssalen men det kommer vi til at gøre i den forligskreds der er

blandt andet med et parti som ikke er en del

med forligspartierne fordi vi nu er i en situation hvor høringssvarene stort set

jeg synes det er forkert af mig at stå og have den diskussion i dag i folketingssalen det kan man være enig i eller ej

overbevist om og så må vi jo se om

til det blandt alle partier altså om der er en overensstemmelse mellem det som boligordførerne har ment og det som

blandt partierne men det er ikke nogen hemmelighed

i diskussionen med erhvervsordførerne

jo ikke nogen grund til at tro ikke skulle være tilfældet og derfor er

på afdelingen på baggrund af en rapport

dansk røde kors som driver afdelingen på center sandholm udtaler det er jo som bekendt udlændingestyrelsen der er ansvarlig for at tilvejebringe og drive asylstederne for asylansøgerne udlændingestyrelsen har indgået kontrakter med en række indkvarteringsoperatører som driver asylcentre på vegne af udlændingestyrelsen og dansk røde kors afdeling er så en af disse ud over at drive center sandholm

driver dansk røde kors også et andet

tre andre børnecentre sytten almindelige opholdscentre og så et omsorgscenter et omsorgscenter

års erfaring af føromtalte artikel

jeg skal ikke gøre mig til dommer over andres vurdering af sikkerheden på afdelingen men jeg har aldrig oplevet en medarbejder der er kommet til mig og

i forlængelse af funktionslederens udsagn er det vigtigt for mig at understrege at udlændingestyrelsen løbende er i dialog med alle indkvarteringsoperatører og det gælder selvfølgelig også

sandholms ungeafdeling med både knivstikkerier vold og trusler og røde kors fortæller jo også selv at de unge på afdelingen har en udpræget banderelateret adfærd der er ugentligt flere episoder hvor konflikterne optrapper og eskalerer det går ud over beboere på asylcenteret ligesom ansatte også

for eksempel vold fængselsforbundets formand som det også tidligere er sagt siger fra og kalder det uforsvarligt han vil råde sine egne fængselsbetjente

en bandeafdeling i et fængsel socialpædagogernes landsforbund kalder også situationen for uforsvarlig det er nogle meget belastede unge og pædagoguddannelsen ruster jo ikke ligefrem de pågældende medarbejdere til at arbejde med så udadreagerende unge som der

tale om her formanden for af døgn og dagtilbud for udsatte børn og unge siger også at de hverken kan lægge børn eller personale til de beskrevne forhold

bør sikre at der er nogle ordentlige forhold på det her center blandt andet i forhold til arbejdsmiljø så hvilke skridt vil ministeren tage for

asylcentre og herunder også børnecentrene og det er derfor at vi

der blev indgået i fredags jo netop skabte mulighed for at de ansatte kan gribe ind fysisk når der er optræk

der kan tages hånd om den pågældende og hvor der kan ske regulær tilbageholdelse

andre folk og da heller ikke sig selv selvfølgelig men men jeg vil godt sige at

det

her hvis man kan arbejde og hvis man kan forsørge sig selv

jeg er i og for sig også enig i at det er en debat der har flydt sammen

gange og ofte hører man i debatten

får man en asylbehandling der gør

får man asyl her er man ikke skal man selvfølgelig rejse tilbage igen men ja vi er vidne til både en

nødt til at tage det alvorligt ellers kommer det til at forandre både

de fleste indvandrere fra afrika kommer i den gruppe

bidrager først når de kommer ind på arbejdsmarkedet og det er jo ikke nogen hemmelighed at det er meget svært at integrere

dermed har de også ofte svært ved at få fodfæste

det danske samfund i og med at integrationen efter min mening og det tror jeg der er er stor enighed om

man forsørger sig selv og tager del i det øvrige samfund der må man bare sige

se lyder det som om at det udenrigsministeren beskriver

at den befolkning som i øjeblikket svinder ind i europa

skal erstattes af indvandring fra en række andre lande det indvandring som i hvert fald

lade danmark erstatte af det leder mig egentlig ud i et spørgsmål

befolkningstal der falder på grund af lavere fødselsrater og på den

den befolkning der forsvinder må man forstå

et uddannelsesniveau som som her i danmark for så kommer man ikke til at arbejde som

og så kunne man passende starte et andet sted og så opkvalificere sig imens

og det er så det der skal undersøges i hvert enkelt tilfælde

kan indgå på arbejdsmarkedet og jeg kan ikke sige at

en ingeniør fra afrika der har præcis de rette kompetencer men det kan lige så godt være at man ikke har

kvalificeret arbejdskraft og også højtkvalificeret arbejdskraft vurderer jeg fra andre lande

vil det altså gøre os fattigere men det er klart at hvis man kommer hertil

og man har et job på hånden

komme til danmark og arbejde

positiv bidragsyder her

dem der er søgt hertil

ser det bare helt anderledes ud og derfor skal vi holde tingene adskilt men vi får brug for højtkvalificeret arbejdskraft også i fremtiden og også fra

at genkende det billede som spørgeren tegner af forholdene for de ansatte på landets asylcentre det er således ikke mit indtryk at medarbejdere på landets asylcentre får mundkurv på

samme rammer og vilkår for dem

ombudsmanden har for nylig udtalt at såvel ansatte som frivillige på asylområdet har en loyalitetsforpligtelse i forhold til ansættelsesområdet

dette er naturligvis ikke til hinder for at man som privatperson udtaler sig kritisk om sit arbejdsområde i den offentlige debat dette kan jeg erklære mig fuldt ud enig i hvilket jeg heller ikke tror

kan herske nogen som helst form for tvivl om jeg mener ikke at ytringsfriheden bør begrænses

og jobcenteret sender mig i aktivering på asylcenter strandvænget og jeg nægter at

da jeg ikke vil underskrive en kontrakt skal kommunen så ifølge reglerne tildele mig en karantæne selv om jobcenteret godt ved at kommunen er imod kontraktens punkt om pressecensur

skal være en juridisk grund til at undlade en sanktion

godt spørge ministeren synes ministeren at det er rimeligt at et byrådsmedlem groft sagt den ene dag

synes der er noget der kontraktmæssigt ikke er i orden

sendt i aktivering og komme ud for at få en sanktion fordi man ikke har

asyl men man har krav på at få behandlet sin

nu er det sådan at afgørelser om asyl

træffes af udlændingestyrelsen i første instans med klageadgang til flygtningenævnet afgørelserne træffes uanset nationalitet efter en konkret og individuel vurdering på baggrund af asylansøgernes egne oplysninger og deres baggrundsoplysninger

foreligger i forhold til ansøgerens hjemland det er et fast princip

i asylsager i danmark træffes uafhængigt af den politiske proces og det mener jeg

og jeg må derfor som minister ikke blande mig i i myndighedernes beslutning eller for den sags skyld udtale mig om hvorvidt asylansøgere fra et givent land

asylrelevant forfølgelse men det der er at sige til det er at man har krav på at få få behandlet sin sag men det er jo kun hvis man

har krav på beskyttelse altså hvis man er forfulgt at man så vil opnå

så vi kan nå målet i to tusind og tyve den samlede bevilling for to tusind og sytten er opnået i et samarbejde med et bredt flertal i folketinget og jeg er glad for det gode samarbejde på området

i de kommende år vil efter vanlig praksis blive fastsat i de årlige forhandlinger om finansloven og forskningsreserven og jeg håber også at vi i de kommende år kan finde en løsning på tværs af partierne

pso aftalen som vi jo selv var en del af hvor man tog nogle midler som kom fra det der hedder forskel

og som var pso finansieret og flyttede det over til eudp det

jeg bare spørge ministeren om om ministeren mener at det at man giver det en anden overskrift og flytter det fra forskel som er energiforskning til eudp som er energiforskning

der er mistanke om seksuelle overgreb de tre steder er rigshospitalet odense universitetshospital og aarhus universitetshospital skejby

nedlægge deres center for børn udsat for overgreb på skejby sygehus på centeret samler man i dag de undersøgelser og behandlinger der skal foretages i forbindelse med seksuelle overgreb på børn jeg ved at sundhedsstyrelsen har bedt region midtjylland om en redegørelse for hvordan de vil varetage den højt specialiserede funktion fremadrettet så der fortsat kan være hjælp til børnene og til deres familier region midtjylland har netop sendt en redegørelse til sundhedsstyrelsen jeg afventer i første omgang at sundhedsstyrelsen nu behandler svaret fra region midtjylland og jeg har tiltro til at sagen løses til gavn for børnene og deres familier jeg vil afslutningsvis orientere om at sundhedsstyrelsen har besluttet at udvide den højt specialiserede funktion i den kommende specialeplan så den fremadrettet dækker overgreb mod børn generelt herunder både seksuelle og fysiske overgreb

bekendt med at skejby sygehus fortsat fremadrettet ønsker

varetage den højt specialiserede og lidt bredere

at ministeren siger at der har været en kontakt at region midtjylland har svaret

også at der pågår en en dialog

have højt specialiserede funktioner mere af den ene eller den anden

af økonomiske årsager ikke kan få tingene til at hænge sammen det

fastholde personalet altså ikke har specialisterne så synes jeg jo at der bør være en dialog mellem den pågældende region

universitetshospitals ledelse og sundhedsstyrelsen

både ministre og folketing på en

sundhedsstyrelsen ikke er den første instans en region henvender sig til

centre

indgåelse af de politiske aftaler der ligger bag regeringen har intet ændret i de aftalte bevillinger regeringen har derimod opprioriteret området med næsten seks million kroner i to tusind og

seksten til sytten til den kemipakke som blev lanceret efter sommerferien hertil kommer en million kroner til etablering af en informationsportal fælles for fødevarestyrelsen og miljøstyrelsen og herudover er bevillingen til forbrugerrådet tænk kemi nu forlænget med finanslovsaftalen for to tusind og sytten der er således ikke tale om en nedprioritering af

så

derfor er overdækning eller anden beskyttelse relevant for foder er der regler om at primærproducenter skal have et egenkontrolprogram ved fodring af dyr så dyr sikres et sikkert og godt foder foder skal være af sædvanlig handelskvalitet og ikke være til fare for dyresundheden eller på anden måde være til fare for folkesundheden og miljøet for så vidt angår fodring

jeg oplyse at det er tiltag der er iværksat for at hindre vilde fugle der kunne være inficeret med fugleinfluenza i at komme i kontakt med tamt fjerkræ da vilde fugle jo kan blive tiltrukket af fritliggende foder den regel har været gældende siden to tusind og seks andre dyrearter kan fodres i det fri og der er ikke krav om at for eksempel siloer med mask til fodring af kvæg skal være overdækket eller for eksempel at kvæg skal fodres under tag

masken og så kan den ikke anvendes men jeg har lige et andre ting jeg godt vil sige også og det er at

noget ønske om at køer skal skal blive smittet med

erfaren jysk dyrlæge og han oplyser følgende en malkeko drikker mellem hundrede og en hundrede og halvtreds l vand dagligt og æder op til fem og tredive

foder i formaverne det vil sige netmave og vom på koen er der indehold svarende til cirka en hundrede og halvtreds

på grund af de nævnte mængder

enzymatisk og mikrobiel nedbrydning i vommen så smitstoffer nedbrydes også og der skal være

altså flere kilo inficerede fugleekskrementer til stede for at det kan ske han siger desuden at smitte med fugleinfluenza er fuldstændig hypotetisk der er ikke tilfælde hvor det er sket og økologisk kvæg og kødkvæg går jo ude det meste af året og heller ikke her kender dyrlægen til forgiftninger selv om dyrene jo får foder gennem åbne trug og høhække og vandes i store vandtrug så påbudet om at masken skal opbevares i rene lukkede beholdere

ingen mening på grund af de nævnte forhold jeg vil gerne lige høre ministerens

for at idømme fængselsstraf efter arbejdsmiljøloven dog har det betydning for bødeudmålingen at loven giver mulighed for fængselsstraf da det er et signal fra lovgiver om at man ønsker bøder af en vis størrelse afslutningsvis vil jeg gerne understrege at jeg har den holdning at

virksomheder der groft sløser med arbejdsmiljøet naturligvis skal straffes så det kan mærkes derfor støtter jeg helt og holdent op om de beslutninger om højere bødestraffe som blev besluttet af arbejdsmiljøforligskredsen under den seneste socialdemokratisk ledede regering

kun syv mennesker der kommer til skade og der bliver rejst en straffesag

den bliver simpelt hen tabt med et brag

cirkusdirektøren går derfra som en fri mand

bliver han faktisk idømt fyrre dages betinget fængsel det

med et telt der er styrtet ned masser af mennesker der kan komme til skade men fordi han er kommet til at skrive noget forkert på dokumentet

for dokumentfalsk kan ministeren ikke se at der er noget her der fuldstændig skriger i forhold til at

fyrre dages betinget fængsel for at have skrevet forkert på

lovgivere har i dette lokale fastsat nogle mulige strafferammer

alvorligheden og det personligt henførbare i de handlinger der ligger bag ulykker der er sket eller hændelser der er indtruffet at tage stilling til hvor stor straffen skal være og vi kan konstatere at der

vi ikke i danmark og så kan man sige heldigvis hvis det er tilfældet har haft nogle virkelig grove overtrædelser der er personligt henførbare i til forsæt eller

rammer store og små virksomheder lige hårdt senest har arbejdsmiljøforligskredsen under den forrige regering med virkning fra

i år besluttet at fordoble bødestørrelserne for overtrædelser hvor der er skærpende omstændigheder ligesom vi har skærpet bøderne til virksomheder der gentagne gange overtræder lovgivningen

det betyder at virksomhederne i dag kan få bøder på op til tohundrede og tyvetusind kroner og endda

hvis overtrædelsen er særlig grov på den baggrund

vil jeg afvente erfaringerne med de nye regler før jeg tager stilling til eventuelle yderligere ændringer

og dødsulykker og så videre og der kan man jo gå ind og beregne

det betale sig at lade være med at stille stilladset op hvad koster det så i bøde hvor stor er chancen for at blive taget i og med at regeringen har besluttet at skære ned

at halvfems procent af alle veteraner klarer sig godt ofte bedre end sammenlignelige grupper men ti procent af

får det svært og desværre er

psykiske problemer som for eksempel ptsd det må og skal

vi gøre noget ved og det er vel også derfor at ministeren har tænkt at vi kan gøre mere end det vi i fællesskab har haft

er at man kan give en jobpræmie

halvtredstusind kroner til private arbejdsgivere hvis de

kan være udmærkede og ministeren lægger jo også op til at man skal evaluere ordningen i løbet af et par år

ganske udmærket jeg vil gerne føje til

i forbindelse med dette års satspuljeforhandlinger ligesom vi gjorde

har reserveret yderligere midler

kan være en jobportal hvor folk på særlige vilkår folk der ikke kan arbejde fuld tid

kræver skånehensyn det kan være alt muligt fra at man er kørestolsbruger til at man skal have hæve sænke bord eller hvad det kan være

gerne vil ansætte en veteran eller en

er alt sammen til gavn for dem

kan lave en opfølgning på det her således at man opsøger soldaterne der hvor de er både på veterancentrene men også på

vi må erkende at kommunerne ikke har været gode nok til jobcentrene ej heller til ligesom at hjælpe folk fordi specielle folk

specielle løsninger men det er anerkendelsesværdigt at ministeren har været ude med det her og det vil vi fra socialdemokratiets side gerne bakke op

den ene er finansieringen

at tage pengene fra den irak irak og afghanistankommission som vi havde tænkt os at

hvis vi kunne have fortsat vores regeringsarbejde

der er ikke flertal for det nu og derfor peger ministeren på at man kan bruge fem million kroner til det formål som vi taler om her her og fred

jeg godt vi kan finde ud af det andet er at

der har været en god konsensus om veteranpolitik

for vores veteraner og derfor havde jeg selvfølgelig håbet at

et forslag som det her kunne have været drøftet inden det blev fremsat den femte september

vi gerne støtte det her det vil være rigtig godt hvis nogle af vores veteraner kan komme i arbejde i kortere eller længere tid og det vil også være med glæde man kan udbetale halvtredstusind kroner til de arbejdsgivere der gør en

det til at vi stadig har problemer med at nå de sidste veteraner dem som er længst fra samfundets samfundets bord dem som ikke kan finde beskæftigelse dem der ikke får hjælp til deres problemer

at give virksomheder en økonomisk gulerod for at finde jobs til denne gruppe veteraner formålet er nobelt men i dansk folkeparti stiller vi os tvivlende

om værktøjet er det rigtige hvilket i øvrigt bakkes op af høringssvarene vi tvivler nu på at

også er det denne gruppe har mest brug for

andre indsatser der burde prioriteres i dansk folkeparti ser vi gerne at veterancenteret bliver tilført mere mandskab så de veteraner der rækker ud efter hjælpen kan få den med det samme imens motivationen og overskuddet stadig består og at veterancenteret måske havde mulighed for

bekymrede en mere håndholdt indsats en anden akut problemstilling vi står over for er de stadig alt for lange sagsbehandlingstider som desværre plager de veteraner som er i den ulykkelige situation at være blevet såret på krop eller sjæl under udførelsen af deres arbejde som udsendt for danmark så lovforslaget tager fat på en reel problemstilling problemet med at nå de veteraner som i dag ikke hjælpes af systemet men vi er i dansk folkeparti ikke sikker på at det er den efterspurgte indsats som leveres

har en veteranbaggrund men der er altså også en lille gruppe som kommer hjem og har behov for noget ekstra det er denne lille gruppe

med det her forslag altså formålet med lovforslaget er at styrke muligheden for

beskæftigelse for veteraner med psykiske og fysiske skader pådraget i forbindelse med en udsendelse venstre tilslutter sig forslaget og jeg skulle hilse fra det konservative folkeparti og sige at det gør de også

både fysiske og psykiske skader

som som man kan få af at være udsendt og jeg synes

mange år har været taget alt for lidt

danmarks krigsførelse både når man ser på hvordan

problemstillingen i forhold til de mennesker der har arbejdet som som tolke

ikke kan få hjælp efterfølgende og nogle af de folk

som har været involveret i mulige tilfangetagelser jeg tror

at man anerkender politisk at der altid er en høj menneskelig pris at betale for krig og det må vi aldrig lukke øjnene for for nogle år siden arbejdede

meget for at få forbedret reglerne for

ptsd ramte det var især

og det lykkedes at få forbedret reglerne men der er altså stadig alt for mange der har problemer med ikke at kunne få

er stadig væk alt for mange der falder igennem

systemet rundtomkring og jeg tror at der er brug for en meget mere opsøgende indsats for at sikre

tror jeg også at mange veteraner ligesom alle mulige andre rundtomkring i kommunerne

er for få sagsbehandlere at der er dårligere muligheder for at få revalidering og er man man ramt af arbejdsløshed

er det tit et meget meget opslidende forløb der ligger i forbindelse

og jeg håber at det kan lede til at der sker noget snart i forhold til

firs om jobpræmien

om det er det helt rigtige der skal til at give

handler det jo især også om at nogle af de

der arbejder allermest med det her altså hærens store fagforening og

mange andre som som virkelig arbejder med det her til daglig siger at de er meget usikre på om det her vil have den effekt

er måske ikke det helt rigtige redskab man har

lagt op til at tilføre veterancenteret ekstra ressourcer for at stå for det her administrative arbejde

trække trække nogle

til det her forslag kommer fra nedlæggelse af irak

nu nedlægger man kommissionen og så bruger man

pengene på veteraner i stedet for for jeg tror at det hører med til historien at der er mange der har været udsendt

set også ønsker at få en afklaring af hvad der skete

måde at lægge det snit på

jeg støtter i den grad intentionen om

som har særlige udfordringer og jeg ser altså også frem til

del af de her spørgsmål om hvor godt det her forslag vil kunne komme til at hjælpe

afklaret noget mere af det i løbet af udvalgsbehandlingen og og debatten her i folketingssalen mange

ordførerne før mig indebærer lovforslaget en forbedret adgang til arbejdsmarkedet for vores veteraner det skal ske igennem en fortrinsadgang hos det offentlige og en jobpræmie til arbejdsgiverne i det private forsvarsministeriet vurderer at denne jobpræmieordning jobpræmieordning vil medføre statslige udgifter på cirka to million kroner det må alligevel anses for at være i den beskedne ende når man holder det op mod de potentielle muligheder for den enkelte veteran

som er forbundet med lovforslaget det

liberal alliances klare holdning at samfundet har et ansvar for at hjælpe de veteraner videre

have behov for det langt de fleste

kan fortsætte deres tilværelse med familie venner og arbejdsliv problemfrit men de veteraner som ikke er i stand til det har vi en forpligtelse til at hjælpe som medmennesker lovforslaget styrker netop denne indsats og det er også liberal alliances opfattelse at en tilknytning til civilsamfundet i høj grad er forbundet med en tilknytning til arbejdsmarkedet jeg kan således meddele at liberal alliance støtter

varetage veteranernes interesser når der er så splittede budskaber fra veteranforeningerne det er meget forskelligt hvad de

det kan være jeg bliver klogere i løbet af udvalgsarbejdet

godt være vi skal støtte det her fordi det er det bedst mulige pt det er er politisk opbakning til men lige nu savner jeg i den grad

dem der ikke kan leve op til de krav der bliver

at der er mange der forsøger at få erstatning

forbedringer men det virker bare sådan i praksis at det stadig

med at få det til at lykkes så ved at sige ja tak til det her synes

vi egentlig vil noget helt andet og derfor skal vi lige veje for og imod så jeg tror vi er negative over for forslaget men men intentionen er god

nødt til at tage hele veteranproblemet alvorligt

set ligegyldigt om man er for eller imod at vi går med i de forskellige militære

derfor har vi jo hele tiden været positive over for de

vil også godt være positive over for de ideer

med de andre ordførere der siger at vi er nødt til at have nærmere undersøgt om det virker

bruges anderledes ligesom andre er vi også meget skeptiske

som jo også sidder i forsvarsforligskredsen altså er det her forslag

blå luft eller har det ikke været diskuteret

så så heldigt for forsvarsministeren

særlig god idé og

sat spørgsmålstegn ved om det er det man i virkeligheden vil have med andre ord

var det noget man ligesom bare lige skulle sige på på flagdagen fordi man skulle sige noget og så hev man det der frem og så skal vi behandle det her i dag eller har det været ordentligt forberedt også sammen med

for hjælp de veteraner der har særlige behov

i værktøjskassen det er klart at nogle af de allerallermest udfordrede veteraner jo

de veteraner som er lige på kanten af arbejdsmarkedet kan det her være det der gør at de

og får fodfæste på arbejdsmarkedet

give mennesker så jeg synes ikke

og håber ikke at man vil have den tilgang der hedder at hvis ikke forslaget hjælper alle

skal vi ikke hjælpe nogen og det er heller ikke det

til men jeg ser frem til også i

den værktøjskasse der skal til for at vi

alle

grundlæggende synes jeg at vi i danmark har en rigtig god og solid veteranpolitik

femte september lancerede regeringen servicetjekket med henblik på netop

sikre den bedst mulige anerkendelse og støtte for vores veteraner og for deres pårørende veteraner har været udsendt på vegne af danmark og regeringen mener at der påhviler alle et ansvar for at sikre veteranerne en ordentlig og respektfuld modtagelse efter deres

de veteraner der har behov for hjælp skal vide

flere ordførere der har været inde på at det er vigtigt at

at de fleste veteraner altså kommer berigede hjem fra en udsendelse at det heldigvis er et mindretal der har særlige udfordringer

altid huske at være bevidste om

det fremgår af servicetjekket af veteranindsatsen at det er centralt at de veteraner der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet støttes i

fleksibilitet og forståelse fra arbejdsgiver bidrager sammen med en aktiv beskæftigelsesindsats fra både det særlig veterancenter og fra kommunernes jobcentre til at veteraner så vidt muligt igen kan få et aktivt arbejdsliv jobordningen udgør et nyt beskæftigelsesrettet tilbud et tiltag der skal ses som en mulighed for veteraner der befinder sig i periferien

ordningen giver offentlige arbejdsgivere mulighed for at fravige kravet om at man alene lægger vægt på ansøgernes kvalifikationer og dermed giver mulighed for at veteraner kan få en fortrinsstilling i forhold til et givent job

har at gøre med et tiltag hvor man bruger penge uden at man har en helt åbenlys effekt

derfor synes jeg at det her

som forhåbentlig netop kan være det sidste skub der gør at der er en arbejdsgiver der siger at jamen jeg vil gerne tage en veteran

når jeg ikke har sat yderligere

det fordi jeg ikke mener at der er et behov for det er jo ikke sådan at de mennesker vi

ofte vil være helt ukendte for

men at det bliver veteranerne generelt man vil ind at hjælpe

nogenlunde enige om at der kan være nogle udfordringer men mit spørgsmål går så på om det ikke kunne være en model

så indregner de omkostninger der vil være efterfølgende

iata konventionen

og derfor er det jo fornuftigt at man her endegyldigt slår fast hvem der

har ansvaret det er altså beredskabsstyrelsen og det er vi fint tilfredse med

godt at det er samlet det ligger ét sted så uanset at det er noget der sker her eller det nogen der transporterer

de er kompetente på området så vi er helt tilfredse med at man

for hvordan man skal sikre sådant materiale

være en klar sikringsplan

hvad den skal indeholde lovforslaget sikrer at beredskabsstyrelsen kan fortsætte det arbejde som de hidtil har gjort blot på et klart lovgrundlag

at de tilstrækkelige ressourcer er til stede i beredskabsstyrelsen og

at at diskutere det her i lyset af de seneste års meget uansvarlige forringelser og nedskæringer i både det statslige og

kommunale beredskab

i udvalgsbehandlingen gerne spørge nærmere ind til om der er tilstrækkelige ressourcer til stede i beredskabet eller om det er nødvendigt

efter konventionen skal nukleart materiale der udnyttes til fredelige formål beskyttes mod tyveri og anden uretmæssig tilegnelse ligesom nukleart materiale og nukleare anlæg skal beskyttes mod sabotage lovforslaget har til hensigt at etablere det lovmæssige grundlag for opgaver og forpligtelser vedrørende denne fysiske beskyttelse og sikring af nukleart materiale og anlæg med lovforslaget sikres det at ansvaret for at træffe de nødvendige sikringsmæssige foranstaltninger påhviler den

eller transporterer nukleart materiale

efter gældende administrativ praksis træffes der allerede i dag sikringsmæssige foranstaltninger for transport af nukleart materiale der kører igennem danmark karakteren af de nukleare

sikringsmæssige foranstaltninger er angivet i konventionen om fysisk beskyttelse af nukleart materiale

fremgå af en sikringsplan som skal godkendes af beredskabsstyrelsen forud for blandt andet transport af det nukleare materiale herved sikres det at de sikringsmæssige foranstaltninger altid er de rette og de fornødne derudover indeholder lovforslaget blandt andet forslag om beredskabstilsynets tilsyn med overholdelse af den godkendte sikringsplan samt forslag om bødestraf ved overtrædelse eller forsøg herpå

med lovforslaget sikres det også at kongeriget selvfølgelig lever op til de internationale forpligtigelser vi har

ikrafttrædelse af loven i grønland er blandt andet en forudsætning for at ophæve det territoriale forbehold der gælder for dele af konventionen om fysisk beskyttelse af nukleart materiale

uønskede her i landet det er mennesker der ikke har et lovligt opholdsgrundlag i danmark eller som ligefrem er blevet sendt ud af landet som følge af grov kriminalitet alligevel har disse mennesker lov til at være i danmark indtil de kan hjemsendes fordi problemet med den her gruppe af mennesker

på helt særlige vilkår

desværre set eksempler på at det ikke gøres

skal der være en konsekvens bliver de ikke overholdt

aftalen her retter sig imod formålet med lovforslaget som vi behandler

at indføre en række initiativer som skal sikre en bedre kontrol med og overholdelse af opholds og meldepligten for netop udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste samtidig skal der indføres

underretningspligt som betyder at udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste skal give underretning til indkvarteringsoperatøren ved ophold uden for indkvarteringsstedet mellem klokken tre og tyve og klokken seks om morgenen

de nævnte sanktioner med forslaget hæves strafferammen for

er en del af denne sanktion

så udlændingestyrelsen fremover som udgangspunkt som udgangspunkt skal træffe afgørelse om at der ikke udbetales ydelser hvis en udlænding er på tålt ophold eller en kriminel udvist ikke overholder sine forpligtelser det skal også nævnes at der med forslaget her overflyttes kompetencer i klagesager så politidirektørens afgørelser fremover kan

i stedet for som det er på nuværende tidspunkt til udlændinge integrations og boligministeren som nævnt finder vi fra socialdemokratiets side at det er

afgørende at der strammes op på vilkårene for personer på tålt ophold vi synes ganske enkelt ikke at det er rimeligt at man kan være

i dansk folkeparti lad mig starte med at sige at vi på det her område

tålt ophold har været vidne til en helt forrykt tilgang til det danske samfund fra en gruppe mennesker der intet har at gøre i danmark det har for eksempel vist sig ved at der ufattelig mange gange har været brud på meldepligten i to tusind og femten var fem og tyve procent af udlændingene på tålt ophold tilmed eftersøgt af politiet for man vidste

hvor de her mennesker var blevet af det er selvfølgelig et stort problem al den stund at disse mennesker alene er i danmark fordi det ikke er lykkedes os at slippe af

derfor skal vi have styr på hvor de er endnu mere tankevækkende bliver det når en stor del af gruppen på tålt ophold efterfølgende dømmes for at have begået ny kriminalitet det siger sig selv at det naturligvis skal stoppes derfor har

anledning til at sige noget positivt til regeringen og de øvrige partier der er med i aftalen for det er godt at der nu sættes langt hårdere ind over for den her gruppe mennesker strafferammen

fodlænke markant så vi ved hvor folk er man vil hurtigere kunne strafforfølge de mennesker der ikke overholder deres forpligtelser ligesom afsoning også

der lukket for økonomiske ydelser hvis man ikke overholder sine forpligtelser over for danmark alt i alt rigtig fornuftigt

i dansk folkeparti glade for at vi nu kan tage endnu et skridt i den rigtige retning når det kommer til at passe på danmark og danskerne for der skal være strengere og klarere konsekvenser

gruppe mennesker for danmark må ikke blive varmestue for udenlandske kriminelle der dybest set er uønskede selv om aftalen er god

vi dog ikke i mål endnu der er fortsat behov for at vi bliver bedre til at udsende de mennesker der ikke kan få en varig tilværelse i danmark og det lægges der med aftalen op til at danmark bliver bedre til blandt andet og det er jeg rigtig glad for at regeringen jo får opbakning til til at bruge udviklings og handelspolitikken og diplomatiske forsikringer som instrumenter til at få udsendt flere kriminelle udlændinge som ikke skal være i landet aftalen rummer også et afsnit om de internationale konventioner og på det felt er

af al kraft at udfordre de tåbeligheder som konventioner til tider resulterer i for der er intet rimeligt i at udlændinge der begår grov kriminalitet

jeg kan love regeringen at vi i dansk folkeparti vil fortsætte helt utrætteligt

at bidrage til at der kommer endnu bedre styr på udlændingeområdet da det er hjerteblod for os havde dansk folkeparti været i den heldige situation at have halvfems mandater

regne med at de mennesker ville sidde i udrejsecentrene indtil de af egen fri vilje havde forladt danmark eller vi kunne få dem udvist til deres eget land jeg vil slutte med

aftalen og meddele at vi i dansk folkeparti selvfølgelig støtter

udlændinge på tålt ophold og kriminelle

at i på trods af de vilkår som folketingets ombudsmand i sin redegørelse fra december to tusind og fjorten kaldte meget belastende og begrænsende for grundlæggende

mennesker på tålt ophold er i fare for dødsstraf tortur eller andre former for forfølgelse i oprindelseslandet

stadig mere utålelige vilkår ikke får folk til at rejse der skal trods alt meget utålelige forhold i danmark til før en person foretrækker død eller tortur ombudsmanden skrev i sin redegørelse i december og fjorten at han antog at der ligger et vist motivationsfremmende formål til grund for ordningen altså ordningen med meldepligt og opholdspligt

den daværende regering og den nuværende regering siden afvist når personer på tålt ophold har melde og opholdspligt skyldes det alene hensynet til at de skal være til at lokalisere hvis det pludselig viser sig muligt at udsende dem af danmark siger regeringen men hvor stort er egentlig behovet for at kunne lokalisere dem fordi udsendelse pludselig bliver mulig

svaret på spørgsmål otte hundrede og en og tres som jeg fik fra udlændingeministeren i sidste måned står der noget om det

forsynede dem med en elektronisk fodlænke for at holde styr på deres opholdssted

der af mange mennesker ville være at foretrække frem for et liv på kærshovedgård men nej det kan regeringen ikke for det ville være frihedsberøvelse i strid med den europæiske

i det her lovforslag regeringen siger at man strammer reglerne for bedre at kunne holde styr på mennesker på tålt ophold uanset at der tilsyneladende

men frihedsberøve ved hjælp af en mere skånsom fodlænke vil man altså ikke tilbage står altså at tålt ophold fremover bliver

har regeringen nået med det her

på kærshovedgård forholdene omkring tålt ophold har løbende været debatteret

problematisk og følsomt område med mange dilemmaer det vil jeg meget gerne medgive når det er sagt finder jeg det problematisk at vi i dag står med et relativt vidtgående forslag om at skærpe straffen for mennesker på tålt ophold og udviste kriminelle på et relativt

begrundet grundlag af udtalelser i pressen har vi måttet forstå

ønske om at gøre tilværelsen tilværelsen så utålelig som overhovedet muligt for mennesker på tålt ophold og udviste kriminelle og det kunne næsten være et sjovt ordspil hvis ikke det var så alvorligt den vending at vi skal gøre tilværelsen så utålelig som overhovedet muligt for nogle mennesker finder jeg i sig selv ikke appellerende og det må siges at bryde med det normaliseringsprincip som

samtidig har vi over de seneste år ved flere lejligheder hørt ombudsmanden kritisere de allerede eksisterende forhold

på tålt ophold for at være og jeg citerer nu meget belastende og begrænsende for grundlæggende livsførelse citatet er hentet fra ombudsmandens redegørelse af forholdene på tålt ophold fra to tusind og fjorten og så sent som i dag har han gentaget denne vending ved en høring her i huset i forbindelse med rapporten rejste ombudsmanden ligeledes spørgsmålet om hvorvidt det ud fra en samlet betragtning var nødvendigt at opretholde de belastende og begrænsende levevilkår som

synes altså således at være ret stor

forhold og behovet for at ændre dem og så opfattelsen ombudsmanden og ikke mindst de mange kritiske og bekymrede høringsparter

omfattede borgere og deres eventuelle familier endnu mere udfordret samlet set er det min opfattelse at vi med dette lovforslag og alle de administrative tiltag som regeringen og aftalepartierne også er blevet enige om står med en relativ voldsom skærpelse af en i forvejen meget belastende ordning det er som rigtig mange af den her slags tiltag svært

om vi står og vipper på kanten eller springer hen over vores internationale forpligtelser i forhold til hvordan man må og kan behandle mennesker men jeg må da indrømme at jeg deler den bekymring som de omfattende høringssvar også tilkendegiver og jeg synes det er trist at aftaleparterne så entydigt kan overse ombudsmandens spørgsmålstegn ved nødvendigheden af de nuværende forhold lad mig sluttelig henvise til ministeriets egen opsummering af store dele af høringssvarene bedsteforældre for asyl dignity foreningen af udlændingeadvokater institut for menneskerettigheder

er generelt kritiske og advarer imod en vedtagelse af lovforslaget ifald nogen her i salen skulle have overhørt den advarsel er den hermed givet igen det vægter stort i min bog og

menneskerettigheder at gøre der har med retssikkerhed at gøre

det her lovforslag det er unødvendigt

og derfor anbefaler de at man ikke vedtager

det synes jeg vi er nødt til at tage alvorligt

mennesker på tålt ophold men svaret er ikke nødvendigvis at gøre det så utåleligt som muligt

i det her lovforslag

den del af aftalen som kræver lovændringer og ikke overraskende

forskellige tilgange til hvilke vilkår udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste skal leve under

andre mener at vi går længere end vi egentlig burde det har længe været kendt at vi i venstre mener at udlændinge på tålt ophold og kriminelle

udviste er uønsket i danmark der er tale om udlændinge som har begået grove forbrydelser eller lignende og som derfor er udelukket fra opholdstilladelse eller er udvist af landet udlændingene skal udsendes så snart muligheden opstår

at føre kontrol med og have kendskab til hvor udlændingene opholder sig derfor er de pålagt opholds og meldepligt opholds og meldepligten har netop til formål at sikre at myndighederne er bekendt med de pågældendes opholdssted

kan ske udsendelse hvis muligheden opstår vi har dog kunnet se at der er alt for mange udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste som

deres kontrolforpligtelser det skal vi selvfølgelig ikke acceptere vi skal føre en effektiv kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste det er netop det som lovforslaget i dag handler om i mange af de modtagne høringssvar har høringsparterne giver udtryk for en bekymring for at lovforslagets initiativer kommer på kant med menneskerettighederne og jeg hører også

lad mig derfor slå helt fast lovforslaget er selvfølgelig i overensstemmelse med konventionerne og det skal også administreres i overensstemmelse med konventionerne det er i den forbindelse vigtigt

forstå at vi taler om to forskellige spørgsmål når vi taler om stramninger over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste det første spørgsmål er om vi kan stramme selve opholds og meldepligten yderligere og hertil er svaret nej for med selve opholds og meldepligten

allerede gået til kanten af vores internationale forpligtelser det andet spørgsmål er så om vi kan skærpe kontrollen med om udlændinge overholder opholds og meldepligten og om vi kan skærpe sanktionerne over for dem som ikke overholder deres forpligtelser og hertil er svaret ja det er muligt at gennemføre skærpelser der har til formål at sikre en bedre overholdelse af de allerede gældende regler om opholds og meldepligt og det er netop det som lovforslaget går ud på

ændrer på selve opholds og meldepligten derimod strammer vi

i forhold til kontrollen af om udlændinge overholder deres forpligtelser og vi skruer op for sanktionsniveauet hvis forpligtelserne alligevel ikke overholdes

og og selvfølgelig også i særlig grad en bekymring vil jeg sige og jeg vil derfor ikke

og gentage hvad de enkelte initiativer går ud på

brede opbakning som jeg oplever at til det her forslag

selvfølgelig overholder de internationale forpligtelser som vi har rent konventionsmæssigt

at det selvfølgelig så i en situation hvor de jo netop skal udrejse af landet men

det ser jeg simpelt hen ikke noget som helst problematisk

men vil ministeren så i det mindste komme os i møde i forhold til

at være meget opmærksom på det med menneskerettighederne jeg ved godt at ministeren siger at det er inden for skiven vi hører jo bare rigtig mange der mener at det ligger uden for rammerne så kan ministeren

tilkendegive at man holder øje med og man bliver ved med

vurdere at det ligger inden for menneskerettighederne

om menneskerettighederne men det hele bunder jo i at vi har med mennesker at gøre der har forbrudt sig imod vores tillid de har begået så alvorlige former for kriminalitet som de så er blevet straffet for hvor man kan sige at den endegyldige straf eller den sidste del af straffen

de skal udvises af landet men det kan vi ikke af den ene eller den anden årsag og derfor må vi tåle dem men men i sådan en situation

mener jeg simpelt hen også at det er på sin plads at vi ved hvor de er så de også kan blive udsendt hvis nu for eksempel tingene skulle ændre sig men helt generelt synes jeg